skal danske statsborgere have ret til at bo i danmark sammen med deres udvalgte udenlandske ægtefælle deres fælles mindreårige børn og disses halvsøskende

som gør det vanskeligt eller helt umuligt skal vi have sat en stopper

velfungerende børn hives ud af deres omgivelser væk fra deres far mor søskende legekammerater skolekammerater og venner og udsendes med et veltilrettet

den nederste del af ryggen eller skal danske statsborgere som noget helt naturligt noget helt selvfølgeligt have retten til at bo i danmark sammen med den familie som de selv har valgt

også min opfattelse at en stram udlændingepolitik er helt nødvendig fordi sammenhængskraften i danmark ellers risikerer at komme under pres og det gælder også i forhold til de to områder henholdsvis ægtefællesammenføring og familiesammenføring med børn som forespørgslen i dag retter sig imod

tage den første del af forespørgslen først altså ægtefællesammenføring er det regeringens holdning at danmark skal være et åbent land for dem der kan og vil regeringen vil gerne tiltrække dem der kan bidrage til vores samfund og være med til at gøre en forskel og regeringen vil bestemt ikke stille unødige hindringer i vejen for de af vore egne borgere som er rejst ud i verden og gerne vil vende tilbage med deres udenlandske familier jeg er derfor glad for at regeringen den syvende februar i år indgik en aftale med dansk folkeparti og socialdemokratiet om strammere og afbalancerede og realistiske regler for ægtefællesammenføring hvor integrationen netop er i centrum

vi har med reglerne søgt

finde en bredere og mere varig løsning i forhold til blandt andet de udenlandsdanskere der efter biaodommen

udenlandske familier og bidrage aktivt til

vel at mærke jo inden for rammerne af vores internationale forpligtelser herunder jo diskriminationsforbuddet vi har således ensrettet tilknytningskravet med et nyt integrationskrav det skal sikre at der på baggrund af begge ægtefællers sprogkundskaber erhvervserfaring og uddannelse er udsigt til en vellykket integration af den ægtefælle der kommer hertil samtidig

vi strammet andre krav for ægtefællesammenføring aftalen er udmøntet med nye og skærpede regler om ægtefællesammenføring der trådte i kraft den første juli to tusind og atten regeringen finder at der med de nye og skærpede regler er fundet en fornuftig balance mellem retten til respekten for familieliv og det offentliges interesse i at kontrollere indvandringen og sikre integrationen af de udlændinge der kommer hertil regeringen undersøger dog løbende om der kan være grund til at justere reglerne om ægtefællesammenføring regeringens udgangspunkt er dog at de nye regler skal have lov til at virke i nogen tid inden vi måtte overveje om der skal laves flere ændringer det skal også nævnes at dansk udenlandske ægtepar som ikke har udsigt til

det offentlige til byrde kan have andre muligheder for at få opholdstilladelse her i landet det vil eksempelvis være sådan hvis den udenlandske ægtefælle

benytte erhvervsordningerne i udlændingeloven som for eksempel beløbsordningen eller positivlisten det kræver så at den pågældende har fået et tilbud om job i danmark og i øvrigt opfylder de betingelser der gælder for den relevante erhvervsordning

vende mig til den anden del af forespørgslen nemlig den del der vedrører reglerne om familiesammenføring med

om muligheden for en vellykket integration der som udgangspunkt stilles i sager om familiesammenføring med børn over otte år når der er en forælder både i hjemlandet og her i landet

bekendt på det seneste jo hørt om sager i medierne hvor et barn har fået afslag på familiesammenføring her i landet med henvisning til

integrationsmønster hvor forældre bevidst holdt deres børn i hjemlandet så længe som muligt af frygt for at børnene skulle blive for danske regeringen mener at udgangspunktet i reglerne fortsat er aldeles fornuftige

har regeringen også for nylig afvist et forslag fra det radikale venstre om helt at afskaffe kravet om en vellykket integration vi skal altså ikke slås helt tilbage til tiden før to tusind og fire og åbne op for at forældre kan efterlade deres børn i hjemlandet uden at det får nogen som helst former for konsekvenser det er regeringens holdning at mindreårige udlændinge der skal bo i danmark så vidt muligt bør komme hertil så tidligt som muligt og få så stor en del af deres opvækst her i landet som overhovedet muligt

sværere bliver det alt andet lige at sikre en vellykket integration her i landet regeringen mener derfor

der skal have deres liv i danmark kommer hertil så tidligt som muligt jeg ved selvfølgelig godt at kritikken af reglerne har afsæt i nogle af de helt konkrete sager som er blevet gengivet i medierne jeg vil i den forbindelse påpege at der ofte er mere i de her sager end der kommer frem i mediernes dækning vi kender

og jeg mener altså at det er en forkert præmis når de her sager bliver fremstillet sådan at det er reglerne der skiller familierne ad

bliver der normalt slet ikke foretaget en integrationsvurdering hvis forældrene

kommer til danmark samtidig og formålet er at fortsætte et eksisterende faktisk familieliv eller sagt på en anden måde kommer mor og barn hertil sammen og har mor og barn boet sammen i hjemlandet uden far så vil integrationskravet normalt slet ikke blive stillet

kan fortsætte et eksisterende samliv personligt

synes jeg helt generelt at det er underligt at man som forælder flytter til et andet land og efterlader sit

er det selvfølgelig ærgerligt hvis forælderen der så finder en ny ægtefælle her i landet

i alle tilfælde fuldt ud har forstået konsekvenserne af valget af at efterlade sit barn

regeringen mener derfor at der er grundlag for at se på om vi kan gøre en ekstra indsats for

på i forhold til reglerne derfor har jeg også bedt mit ministerium om at se på om man over for forældrene kan tydeliggøre konsekvenserne af

at hente børnene hertil samtidig med at man selv bliver familiesammenført til en ny ægtefælle og jeg forventer

en supplerende vejledning ud på udlændingemyndighedernes hjemmeside meget snart regeringen ønsker

fastholde den stramme udlændingepolitik men ser debatten om de her sager som en god mulighed for også

at få kigget på om der er behov for mindre justeringer af de gældende regler så de i endnu højere grad adresserer netop det problem de er skabt for

i

til danske statsborgeres rettigheder

at danske statsborgere har nogle rettigheder i danmark og de rettigheder som danske statsborgere har indebærer blandt andet retten til frit at kunne stifte

jeg tror ikke man skal gå mange årtier tilbage før der også var andre partier der havde det ideologiske udgangspunkt om individets frihed og hvad ved jeg men nu

forskellige sider vi prioriterer den enkelte danske statsborgers rettigheder regeringen prioriterer noget

den nuværende ordning er jo et angreb på danske

rettigheder til at få lov til at bo i danmark sammen med den familie de selv har valgt

begrundet med argumentationen om at man ønsker at kontrollere indvandringen det man kontrollerer

man vælger

tænke igennem på hvor mange andre områder det kunne være hensigtsmæssigt at kunne afbøde problemer hvis vi som samfund tog stilling til personers valg

afbøde på den måde men det ligger altså ikke

bagage at det er en opgave

det her så ikke af at vi jo ser

folk kan tillades at få lov at bo sammen med deres familie

vi ser jo sagsbehandlingstider på omkring et år

meget lang tid at få sådan en

ministeren siger at integrationen

de sager der har været fremme kunne man måske nok stille spørgsmål

mere end det der kommer frem i medierne

mere bag det her det hele er ikke kommet frem

hvad det mere

ministeren at afvise de her sager

halvkriminelt der ligger og dækker sig bag det her lav dog så en ordning hvor

sådan at det argument ikke kan bruges i flæng

som vi skal passe meget på jeg vil sige

at ministeren ligger inde med nogle oplysninger som ikke er gået videre til folketinget det vil i så fald være rimelig betænkeligt men

fordi den var med til at sikre at børnene ikke blev opdraget af bedsteforældre eller andre slægtninge og først kom hertil som store teenagere det var også en to årsregel som vi i to tusind og seksten desværre måtte afskaffe efter en dom som vi syntes var lidt ærgerlig nu står vi så i en situation hvor der på det seneste har

en række enkeltsager i pressen hvor blandt andet piger fra thailand har fået afslag på familiesammenføring jeg vil stadig væk ikke stå her på talerstolen og forholde mig detaljeret til de her enkeltsager og slet ikke til sager som jeg ikke har læst men kun kender fra omtale i medierne men helt generelt virker afgørelserne både overraskende og urimelige på mange inklusive mig selv

finde en ordentlig og holdbar løsning

læser lovgivningen som vi vedtog i to tusind og seksten

synes jeg egentlig at det fremgår meget tydeligt hvad der skal lægges vægt på i de her vurderinger jeg kan helt ærligt ikke forstå hvordan de her ansøgninger kan ende med afslag

have været behandlet både af embedsmændene i styrelsen og af det uafhængige udlændingenævn sidst vi havde debatten ventede jeg stadig på et svar fra ministeren et svar hvor vi bad om en nærmere redegørelse for hvordan de her integrationsvurderinger foretoges altså hvordan de forskellige momenter konkret blev afvejet mod hinanden det svar har vi nu fået

svaret på spørgsmål tre og tredive men det er

har gjort mig væsentlig klogere for efter en gennemgang af de her velkendte momenter oplyser ministeren at det ikke er muligt at opgøre hvor stor en vægt de enkelte momenter udgør

ikke få svar på hvad det konkret er der gør at nogle af de her sager

ramme skævt og når vi politikere ikke kan gennemskue en afgørelse

til at arbejde med lovgivning kan forstå og dermed også acceptere grundlaget for afgørelserne den uigennemsigtighed er der ingen af os der er tjent med jeg har det grundlæggende udgangspunkt at vi som borgere kan være enige eller uenige i i udlændingeloven men jeg har også den oplevelse at de fleste mennesker egentlig godt kan acceptere en afgørelse og indordne sig under en afgørelse hvis de kan gennemskue hvordan den er blevet truffet men når vi ikke ved hvad der skal til for at undgå et afslag og når vi ikke ved hvad vi skal gøre for at leve op til kravene så tror jeg at det bliver svært for mange af os at leve med afgørelsen vi havde engang en venstrestatsminister der sagde hvad der ikke kan forklares

set klogt sagt for at være helt ærlig efter at have læst ministerens svar

kan jeg ikke forklare hvorfor nogle af de her sager ender med afslag mens andre ender med opholdstilladelse

foreslår vi fra socialdemokratiet og sfs side i dag at loven bliver ændret så vi undgår de her sager

velintegrerede børn ikke længere skal sendes ud af landet

vedtagelse som pålægger ministeren at indkalde til forhandlinger med henblik på at justere i integrationsvurderingen så den fremover bliver baseret på objektive og gennemsigtige kriterier

vi selvfølgelig glade for at ministeren allerede har imødekommet os

incitament til at børnene følger med deres herboende forældre hurtigst muligt det er vigtigt at holde fast i derudover mener vi at ministerens armslængdeprincip skal bevares sådan at udlændingenævnet fortsat træffer afgørelsen i sidste instans

endelig opfordrer vi til at sagsbehandlingstiden i de her sager bliver nedbragt markant fra man ansøger

til det har været igennem styrelsen og nævnet

det må populært sagt være sådan at

nogle ændringer her hvis vi nu sætter os stille og roligt

velkendt blandt os der arbejder med det her til daglig at vi er uenige om meget på udlændingeområdet men jeg tror faktisk på at der kan skabes rimelig bred enighed hvis vi stille og roligt får os diskuteret på plads i stedet for at tale os længere væk fra hinanden i medierne

folketinget ønsker at ændre lovgivningen så vi undgår de kedelige sager hvor velintegrerede børn der fungerer godt må flytte ud af danmark folketinget pålægger derfor ministeren at indkalde til forhandlinger med henblik på at justere i integrationsvurderingen så den fremover bliver baseret på objektive og gennemsigtige kriterier samtidig ønsker folketinget at sikre et incitament til at børnene følger med deres herboende forældre hurtigst muligt folketinget ønsker desuden at udlændingenævnet fortsat træffer afgørelse i sidste instans

at

meget

på grund af enkeltsager vi kan heller ikke begynde at

belønne dem der søger om opholdstilladelse mens de er i danmark

ikke belønne familier der lader børn gå i skole i danmark på trods af at børnenes opholdsgrundlag ikke er afklaret det vil være en underlig incitamentsstruktur

udlændingelovgivningen vi mener til gengæld i dansk folkeparti at vi med fordel kan overveje at lave en afgrænset dispensationsmulighed

vil betyde at nogle af de sager der har været fremme vil man så kunne imødekomme hvis man ønsker at give en dispensationsmulighed i de enkelte konkrete

vil også gerne forkorte sagsbehandlingstiden i nogle af sagerne her tænker jeg især på de sager der omhandler børn

udlændingepolitikken eller forslag som ikke er gennemarbejdet og jeg synes

vil også gerne være konstruktive i forhold til at se om vi kan løse nogle af de udfordringer der

enkeltsager men vores fokus vil i høj grad være på at værne om den stramme udlændingepolitik

bekymret for at der er nogle partier der bruger de her sager

har mere vidtgående og vidtrækkende konsekvenser end bare de her enkeltsager som

det skal være ordene

jeg på vegne af dansk folkeparti venstre liberal alliance og konservative

er fundet en fornuftig balance mellem retten til respekt for familielivet og det offentliges interesse i at kontrollere indvandringen og sikre integrationen af de udlændinge der kommer hertil endvidere konstaterer folketinget at regeringen vil sikre at vejledningen i sager om familiesammenføring med børn

at regeringen vil indkalde til drøftelser om hvorvidt der set i lyset af de aktuelle enkeltsager er behov for mindre justeringer

danmark sagerne er ulykkelige

familie det kan jeg som forælder godt sætte mig ind i men det ændrer ikke ved

grund til at vi har de her regler vi ønsker at forældre tager deres børn med til danmark når de flytter hertil det er i barnets egen interesse så vi sikrer at børn ikke vokser op under indflydelse af hjemlandets kultur værdier og normer inden de kommer til danmark når det netop er meningen at de skal blive en del af danmark det er en klog lovgivning vi skal undgå at børn efterlades i deres hjemland for at vokse

der hersker i det samfund

der er meningen for det giver os alt andet lige en stor udfordring hvis børn er opdraget til et helt andet værdisæt efterfølgende skal integreres i danmark derfor skal børnene tidligt komme til danmark for børnenes skyld det er vigtigt at forældrene forstår konsekvenserne af

blive bedre til at formidle hvad der sker hvis man ikke tager sit barn med til danmark med det samme derfor

blive endnu bedre til at sikre at forældrene forstår reglerne helt klart det gør ikke enkeltsagerne mindre ulykkelige men jeg håber at der kommer noget godt ud af det nemlig at forældre nu ikke længere er i tvivl om om de skal efterlade deres børn i hjemlandet eller ej afslutningsvis skal jeg kort nævne at vi tidligere i år ændrede reglerne for ægtefællesammenføring så integrationen kommer i centrum med de nye regler har vi strammet reglerne for ægtefællesammenføring og samtidig får udenlandsdanskere bedre mulighed for at tage deres ægtefælle med tilbage til danmark vi sikrer på den måde at det er mennesker der kan og vil danmark

og normer vi nu engang har i vores del af verden

hensyn sammen og reglerne rammer nogle vi egentlig ikke ønsker de skal ramme de sager kommer i medierne og de påvirker os alle

de sager som ikke kommer i medierne er så dem som lovgivningen nu forhindrer altså

i hjemlandet eller sendt tilbage til hjemlandet fordi forældrene syntes at børnene var faldet lidt for godt til og havde taget danske værdier og normer lidt for godt til sig

disse sager interesserede pressen sig utrolig

skal prøve at sørge for at nogle af de sager

at vi skal være ethundrede procent sikre på at man er oplyst om konsekvenserne ved ikke at tage sine børn med sig til danmark dermed ikke sagt at der ikke skal være mulighed for at børnene kan blive i hjemlandet for eventuelt at afslutte et skoleforløb eller andre ting

det giver god mening at børnene afslutter der kan være praktiske problemer med at tage børnene med med det samme men det skal være det der er udgangspunktet

integrationsvurdering der bliver lavet lægge lidt større vægt på hvordan børnene klarer sig i danmark men vi ønsker ikke at gå på kompromis med hensyn til

børn skal vokse op

tage børnene med sig

som ikke ligger i tråd med det statsministeren siger og alligevel stiller vi simpelt hen så mange forhindringer op for de her familier ministeren sagde da hun var på talerstolen

listet en række kriterier op sprogkundskaber alder

den herboende forældres intention i forhold til at lade barnet blive i hjemlandet eller ej og integrationen

bilag og vi skal ikke referere nogen fortrolige bilag

men man må da sige når man læser de fortrolige afgørelser fra nævnet

om et barn har fået lov til at

i sagsbehandlingen af dem skulle sikre at det formål bliver

altså det synes jeg

bliver en bortforklaring på at vi har et reelt problem

så kunne det være et kriterium det er sympatisk og

i danmark blande os i

tager sit barn med til danmark eller ej altså uagtet om det barn så har boet mest hos moren eller faren

som stat blande os i det må jo være deres afgørelse i den familie hvordan de kan

internt fordeler både forvaltningen af børnene og

bor hos så det vi skal forholde

rettigheder nemlig at man har lov til at have sine børn hos sig og at man kan forsørge sig selv

et af de krav vi stiller så jeg synes jo

godt snakke om at lempe

til forhandlinger

om en familie kan få lov til at høre sammen når man flytter til danmark fra et andet land for

leve sammen som familie og med de børn og bonusbørn der måtte være

ikke har nogen særlig god forbindelse til sin far

er alle forhandlinger der måtte der måtte forbedre situationen men

nogen tvivl om at det som vi bør gøre som en anstændig stat

at give vores danske statsborgere den ret der hedder at man må få de ægtefæller og deres børn hertil som man måtte gifte

fået at vide at fra to tusind og to til to tusind og ti altså i otte år

hvor mange danske statsborgere der søgte familiesammenføring eller med hvem fra hvilke lande

eller gjorde umuligt det synes jeg er vildt når man så ser på tallene fra to tusind og ti og

typisk fra asien østeuropa syd og nordamerika men hele debatten handler som alting desværre om muslimer og islam men de primære lande som danskere altså bliver gift med personer fra

muslimske lande det synes jeg lige skal med danske statsborgere lever i verden og af verden man tager på ferie man studerer man arbejder

forelsker sig i nogle mennesker fra andre lande man ved ikke hvornår man bliver forelsket jeg har mødt mennesker der bliver forelsket i tjeneren under en ferie jeg har mødt mennesker der har boet og arbejdet i flere år i udlandet

blevet forelsket og jeg har mødt mennesker der har siddet og

og så falder hammeren for

hvis man har fundet en i citationstegn forkert ægtefælle i radikale

synes vi at danske statsborgere skal kunne bo i danmark med den ægtefælle de har forelsket sig i det mener vi bør være en rettighed for en statsborger når ægtefællen så er kommet hertil skal ægtefællen forpligte sig til at forsørge sig selv lære dansk og ikke lave alvorlig kriminalitet hvis man vil blive

fremadrettet forsørgerpligt som det så teknisk hedder det vil sige at hvis sådan en ægtefælle går ned på kommunen eller et andet sted og modtager offentlige ydelser

ægtefællen udvist så jeg synes vi har lavet nogle ret skrappe krav når ægtefællen er kommet hertil og derfor mener jeg ikke at man bør være så bange for at lade danske statsborgere have deres ægtefæller her for vi har stillet rigtig rigtig skrappe og synes jeg fornuftige krav når de er kommet hertil

i dag oplever rigtig mange danske statsborgere at de får deres familier splittet ad eller bliver nødt til at bo i et andet land for at kunne bo sammen med deres familie også selv om de ikke udgør noget problem selv om de er gode samfundsborgere og deres ægtefælle og

vi synes vi skal samle familier igen og give danske statsborgere ret til at kunne have deres familieliv i deres eget fædreland derfor støtter vi selvfølgelig

og nu

stille krav og

har jo forandret sig meget de sidste

relevant at vi ligesom laver et historisk tilbageblik

vi har fået meget indvandring

det er man jo enige om i alle mulige andre

kommet sådan en almindelig konsensus om at antallet faktisk betyder noget at

alvorligt jeg er meget uenig i store dele af regeringens udlændingepolitik og

jeg synes faktisk når det handler om familiesammenføringsregler

at det er rigtigt at vi har nogle regler

faktisk at det er netop fordi det er

som som vi står med

og derfor havde vi jo en diskussion om nye regler lige før sommerferien vi undlod at stemme

vi var uenige i især omkring

det var en forbedring på de andre områder i forhold til den

være gennemsigtige og gennemskuelige så de mennesker der bliver omfattet af dem

har en mulighed for at finde ud af hvad der er op og ned

derfor synes jeg at det forslag som

og socialdemokratiet fremlægger her i dag ligesom tager fat på det problem på

jeg sige snusfornuftig måde

der skal være større gennemsigtighed større gennemskuelighed der skal også være

man ikke bare lader sine børn blive i udlandet men også en fleksibilitet

hos hos faren i udlandet men at det jo ikke går at det bliver sådan

så håber jeg på at vi sådan i fællesskab

sammen og ligesom forsøger at få diskuteret det her ud fra nogle mere

snusfornuftige rationelle

det er nogle problemer der skal løses

ikke man løser ved store principielle taler

statsborgerskab og hvilke rettigheder man har det har man naturligvis men der er også nogle andre problemstillinger

forholde sig til herunder

stort integrationsproblem og at vi også er nødt til at have nogle familiesammenføringsregler de kan ændres

kan være mere fleksible de kan være anderledes i

problemer vi har stået med og det er faktisk det

her og

skal virke i nogen tid inden der eventuelt foretages flere ændringer på det her område i forhold til

et formål bag de gældende regler og jeg vil godt igen understrege at det er vigtigt at huske på at folketinget indførte reglerne i to tusind og fire regeringen mener

åbne op for at forældre igen kan efterlade deres børn i hjemlandet og så bare uden videre hente børnene herop

skal opfordringen være at man som udgangspunkt tager sine børn med hertil og ikke efterlader dem i hjemlandet det gør sig gældende uanset om man

ansøger fra thailand sydafrika eller usa som sagt

mener regeringen at en del af løsningen på de sager vi har hørt om i

på hvordan vi klæder forældrene endnu bedre på i forhold til de gældende regler for regeringen

er det afgørende at fastholde den stramme udlændingepolitik det tror jeg kommer bag på nogen men men samtidig ser vi debatten om de her sager som en god mulighed for at få kigget på om der er behov for mindre justeringer af de gældende regler så de i endnu højere grad adresserer netop det problem som de er skabt for

det er jo så på den baggrund som jeg også tidligere har sagt at vi vil indkalde til drøftelser

dog alligevel afgørende for mig og selvfølgelig for regeringen som helhed at vi fastholder kernen i de gældende regler så vi sikrer at børn der skal have en fremtid i danmark kommer hertil så tidligt som muligt det kan man

er tilgangen fra regeringens side på det her område

desværre godt være noget i tvivl om om det

vil være tilgangen hvis regeringsmagten på et tidspunkt

er helt enige men jeg tror dog at vi alle anerkender

nu kan man diskutere mange

og det forslag indebærer ikke at al anden lovgivning forsvinder al anden lovgivning eksisterer og det her omhandler kun det der står her

statsborgerskab er blevet voldsomt skærpet

der kommer hertil og det vedrører altså i første omgang kun

med hensyn til at få fast opholdstilladelse kan vi diskutere og det gør vi gerne men det er bare ikke nogle der er inkluderet i det her

er mildest talt noget besynderlig også fordi vi jo ved at i danmark har vi den

være gift med en ad gangen man kan kun have én ægtefælle og hvis man bliver skilt inden for

vedkommende får ikke lov

sådan er reglerne jo på det felt så igen hullet er svært at se diskussionen har koncentreret sig meget omkring det med barnet og barnets mulighed for at komme til til danmark hvor det jo igen er blevet understreget

det er så vigtigt at barnet kommer hurtigt til danmark

og hvis jeg på en rejse til argentina fandt en sød

kvinde hvad jeg ikke har gjort

har jeg ikke jeg har kun to og så valgte

og argentina havde en lovgivning der hed at hvis jeg ikke fandt ud af det med den

skulle jeg smides ud af landet med det samme så ville jeg da overveje om ikke jeg lige ville lade lade mine børn blive herhjemme i en periode

jeg transporterede dem over atlanten ind i en helt ny kulturkreds med det formål

måske skulle være der i et halvt år

jeg faktisk er en ærlig tankegang

kun en delmængde af emnet og den delmængde kan vi

godt støtte hvis det uheldige skulle ske

skrevet

en

få

udfordringer

i